at der er meget at snakke om i de forskellige partigrupper sådan en dag efter sommerferien men velkommen tilbage alle sammen

vi skal til arbejdet og vi har en

udvalget for forretningsordenen har afgivet betænkning og indstilling om ændring af forretningsorden for folketinget

betænkningen og indstillingen vil fremgå

at medlem af folketinget hans kristian skibby er udpeget som medlem af lønningsrådet i stedet for susanne eilersen for den resterende del af indeværende funktionsperiode og at medlemmer af folketinget dennis flydtkjær og rené christensen er udpeget som stedfortrædere i stedet for jeppe jakobsen og marlene harpsøe

radikale venstres folketingsgruppe har meddelt mig

har udpeget rune christiansen som medlem af sydslesvigudvalget fra den seksogtyvende august to tusind og nitten i stedet for medlem af folketinget

fjerde hvis ikke nogen af jer gør indsigelse vil jeg betragte det som vedtaget

meddeles orlov som ansøgt og at stedfortræderen indkaldes som midlertidigt medlem

udvalget til valgs prøvelse har jeg modtaget indstilling om at første stedfortræder for

godkendes som repræsentant til europa parlamentet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

og der kan stemmes

stemte nul udvalgets indstilling er vedtaget enstemmigt

fra udvalget til valgs prøvelse har jeg modtaget indstilling om at første stedfortræder for radikale venstre i sydjylland storkreds

den anden september to tusind og nitten i anledning af lotte rods orlov er der nogen som ønsker ordet

det er der ikke og så går vi til afstemning

hundrede og sytten stemmer

der har muligheden for at få ordet

fabricius

der er mange nye som jo skal have

ikke at tale mens ordførerne har ordet hvis man skal tale tale

camilla fabricius er der en kort

rosa lund nej det er der

lige nu behandler et lovforslag som faktisk bliver

om en ny procedure for indsamling af vælgererklæringer tilbage fra marts måned to tusind og nitten som alle folketingets partier på daværende tidspunkt

var med til at indgå det har nemlig for nylig vist sig at proceduren for indsamling af vælgererklæringer ikke har været fulgt til punkt og prikke og det er noget af det som vi selvfølgelig i venstre mener

det er nemlig ikke hensigtsmæssigt hvis det er

især ikke kan man sige i et demokratisk samfund

noget af det som vi er nødt til at få hastebehandlet her i folketingssalen konkret

nyt portalsystem til brug for indsamling af vælgererklæringer

primo to tusind og tyve

identificere sig to gange altså

med til at støtte et partis opstilling

først er klar i to tusind og tyve er vi i venstre rigtig glade for

således at valgnævnet efter anmodning fra social og indenrigsministeren

støtter vi i hvert fald fra venstres side det her lovforslag

skete noget uhensigtsmæssigt vedrørende godkendelse af vælgererklæringer fra nye partier også med brug af nemid

den daværende lov

portalsystem til brug for indsamling af vælgererklæringer men det er jo ikke etableret endnu og bliver det først i to tusind og tyve

valgnævnet der er uafhængigt af regeringen efter anmodning fra indenrigsministeren kan

hvis de er indsamlet på forkert grundlag

indsamle flere vælgererklæringer i en periode så derfor er der sådan rimelig stramme sanktionsregler for vælgererklæringer og det skal der også være det skal ikke være sådan at man snyder med vælgererklæringer

at det foregår på ærlig og redelig vis og at

ens egen personlige godkendelse

er der et spørgsmål om de midler

midler når man stiller op som parti alt

stemmer man får og det

hvis det var sådan at hvis man har svindlet så mister man retten til penge jeg har hørt

ministeren måske kunne redegøre for hvordan det forholder sig

et parti der har svindlet

redegøre for det og at det også blev skrevet ind i loven

ministeren tager med herfra

velgørende organisation eller bruges til aflønning

har stillet op jo egentlig ikke

så det er i hvert fald noget som

før vi siger endeligt ja til forslaget men som sådan

kommet frem her i lovforslaget så

egen personlige godkendelse

andre der kan godkende for en person

og velkommen til fru charlotte broman mølbæk fra socialistisk folkeparti

og i øvrigt tillykke med jomfrutalen

jeg ordet til fru rosa lund fra enhedslisten de rød grønne

det er vigtigt at vi har et levende demokrati i danmark det tror jeg sådan set er en af de ting ting vi er grundlæggende enige om i den her folketingssal det er vigtigt at der ikke er unødige barrierer for at nye politiske strømninger og mennesker med nye eller for den sags skyld gamle

sig og stille op til valg

vanskeligt at blive godkendt som opstillingsberettiget parti

vi rigtig gerne være med til at gøre det meget vanskeligt at omgå de

opstillingsberettiget det er vigtigt

er uklarheder i lovgivningen at der ikke er smuthuller der gør det muligt for partier at blive

selv om fastlagte regler åbenlyst er blevet tilsidesat derfor

i enhedslisten også en del af aftalen fra marts i år om fremover at samle vælgererklæringer via en offentlig portal på internettet og derfor er vi enige med regeringen i at der er brug for en hastelovgivning der kan lukke det hul der er i lovgivningen i dag og som op til det nylig overståede folketingsvalg jo blev udnyttet af partier der indsamlede vælgererklæringer i åbenlys strid med reglerne gentagne påtaler fra økonomi og indenrigsministeriet om at eftertænksomhedsperioden ikke var blevet overholdt blev fuldstændig ignoreret og ministeriet stod uden muligheder for

det er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt enhedslisten kan derfor også tilslutte sig at der nu indføres sanktioner mod partier der snyder ved indsamlingen af

det lovforslag som regeringen har fremsat men jeg vil gerne understrege som det også gøres i

det er meget vigtigt at den sanktion der indføres er proportionel i forhold til karakteren af det brud på reglerne der skal forebygges der er tale om sanktioner der er meget indgribende og derfor er det vigtigt at understrege at udelukkelsen af et parti

indsamlingen af vælgererklæringer kun kan ske i tilfælde af grove eller gentagne retsbrud det står sådan set også i

at understrege

placeres hos valgnævnet og at i lovforslaget er præciseret at ministerens stillingtagen stillingtagen til at anmode valgnævnet om at gribe ind vil være undergivet almindelige forvaltningsretlige grundsætninger om saglighed og proportionalitet det kunne dog efter vores opfattelse i lovbehandlingen overvejes om det med udvidelsen af valgnævnets beføjelser

nævnets uafhængighed og styrke domstolenes repræsentation

det kan gøres ved at udvide antallet af lands og højesteretsdommere fra en til to vi har noteret os at der ikke i høringssvarene til lovforslaget er indsigelser imod indførelsen af sanktioner og at ministeriet har imødekommet hovedparten af de anbefalinger der er indeholdt i høringssvarene det synes vi også i enhedslisten er positivt

støtter lovforslaget vi har

på folketingets talerstol for første gang og adressere folketinget med lov skal land bygges når love brydes og det ikke har en konsekvens så nedbrydes troen på vores demokrati og det er jo særlig alvorligt når det drejer sig om partier der søger opstilling til folketinget

det også tilfredsstillende at social og indenrigsministeren med nærværende lovforslag foreslår at indføre konsekvenser for partier der omgår reglerne for

indsamling af vælgererklæringer det har hidtil været uden muligheder for sanktioner og den forrige regering har

set også udarbejdet det her forslag og har arbejdet for at lukke det hul loven skal tilsikre at en omgåelse af indsamling af vælgererklæringer kan få konsekvenser og det er helt på sin plads gældende lov skal sikre at et parti der opstiller til folketinget har en reel mulighed for at blive valgt og derfor skal den gældende

når to partier i forbindelse med sidste folketingsvalg ifølge social og

sprang over hvor gærdet var lavest måske i forvisning om at det var uden konsekvenser så var det ikke ordentligt det er ikke ordentligt over for os der er valgt til folketinget og slet ikke

danskerne der forventer ordentlighed fra det politiske system det kunne potentielt have været en konstant kilde til mistillid hvis et parti i folketinget var kommet ind på baggrund af snyd med vælgererklæringer for at sige det enkelt det er for dårligt at partier der søger opstilling til folketinget bevidst forsøger at snyde sig ind det er ikke værdigt for nogen der er behov for den foreslåede ændring af loven ikke bare fordi det er for dårligt at partier forsøger at snyde sig ind men også for at sikre at kommende partier overholder reglerne valgnævnet har i juli anerkendt syv og tredive nye ansøgninger om partinavne og yderligere tre og tredive venter på godkendelse det er rekord og selvfølgelig er det positivt at danskerne har mod på demokratiet og mod på at udvikle den demokratiske tradition men hvis den politiske debat op til et folketingsvalg eller et valg i det hele taget omdannes til

gedemarked af useriøse stillere så forplumrer det den seriøse politiske debat og vælgerne oplever et dysfunktionelt demokratisk system vi må så også spørge os selv om vores politiske system er stærkt nok når nu så mange tilsyneladende mener der er brug for flere partier

her i salen gode nok til at få danskerne i tale og repræsentere dem antallet af personer der ønsker at danne

sit eget parti stiger samtidig med at antallet af politisk aktive i de eksisterende politiske

partier gennem mange år har været faldende vi har en konstant udfordring med at sikre at danskerne føler sig repræsenteret af os her i salen men samtidig

skal der altså også lyde en opfordring til at de der ønsker at skabe et nyt parti i stedet kigger på om de kan rummes inden nogle af de eksisterende partier vi kan også kigge til udlandet hvor få lande har så pluralistisk et politisk system som danmark det er vores tro at dén stolte pluralistiske

tradition fører til en stærkere demokratisk udvikling det konservative folkeparti er optaget af retssikkerhed og en fornuftig balance mellem stat og borgere så når vi indfører konsekvenser i nærværende lovforslag skal vi samtidig

med de nye digitale muligheder er det ikke problemet måske snarere tværtimod måske burde der stilles yderligere krav partier der ønsker at opstille i form af betaling for sagsbehandling eller et krav om bestyrelse og vedtægter

indføres der indgribende sanktioner som en midlertidig mulighed for at stoppe for indsamling af vælgererklæringer hvis der foreligger en begrundet mistanke i

er det en alvorlig forsinkelse af det ramte parti så derfor opfordrer vi til at

der i den tilhørende vejledning eller i bemærkningerne indføres klare tidsgrænser for sagsbehandling og for at undgå beskyldninger

vil det konservative folkeparti støtte

og tillykke med jomfrutalen velkommen til herre

det her lovforslag er blevet fint og udførligt beskrevet ikke mindst af en række nye kollegaer her i folketinget som jeg gerne vil ønske rigtig hjerteligt velkommen men jeg vil ikke gentage de mangfoldige beskrivelser vi er stort set enige i det hele så i alternativet mener

velkommen til fru mette thiesen

tak skal du have vi står her i dag fordi da man lavede valgloven om sidst

uden at indføre en sanktion for at bryde den regel det var ikke af ond vilje det var fordi man ikke havde fantasi til forestille sig at det var muligt at snyde

at der kommer sanktioner for at snyde det bakker liberal alliance op om af de samme grunde som er nævnt her af andre ordførere før mig vi stemmer for lovforslaget

velkommen

mange tak for det formand og

et stort tillykke til alle de kolleger der har holdt deres jomfrutaler som vi kalder det herinde i dag det er

partier for at de vil medvirke til at vi overhovedet kan stå her i dag og hastebehandle det

sig gøre selv om der er kort tid til at behandle lovforslaget

stadig vi kan få en god debat om indholdet og det vil jeg sige at de taler der har været fra talerstolen indtil videre jo i høj grad er udtryk for

mange meget flotte og igen rørende ord om vores demokrati og om nogle af de kerneværdier der binder os sammen og om tilliden i vores samfund

også gerne kvittere for den optagethed der var hos flere ordførere

også at rejse nogle af de bredere vigtige diskussioner for os som samfund og som demokrati som vi jo så i al beskedenhed nok bliver nødt til at sige ligger ud over selve l en selv om det er et vigtigt lovforslag men det er jo bare fantastisk at opleve det engagement og jo også den tværpolitiske forpligtelse på

jeg tror man hvis man ellers kunne forstå dansk og slog ind på folketings tv i mange andre af verdens lande

misunde os det dybt og det kan nok ikke opgøres i kroner og øre

at slå fast at der selvfølgelig skal være plads til nye partier i folketinget men der skal ikke være plads til partier der snyder partier der kommer ind via

her jo været at vi ikke kommer til at ramme de mange partier der følger reglerne og derfor tror jeg det er en god ordning med et gult kort og et rødt kort til de partier der ikke følger reglerne

er det afgørende for mig at der er politisk armslængde til den her slags beslutninger hvor der jo er tale om at udelukke et parti fra at stille op derfor har det været afgørende at lande på den model her hvor det er det uafhængige valgnævn som træffer de her afgørelser så

den sikring at ministeren skal orientere folketinget hver gang ministeren anmoder valgnævnet om at undersøge et parti

kan folketinget så udøve kontrol med ordningen og det synes jeg

partier i det daværende folketing indgik forligsaftalen i foråret om en ny procedure for indsamlingen af vælgererklæringer altså den såkaldte portalmodel og det er jeg selvfølgelig i gang med at følge op på som ansvarlig minister derfor vil der også blive fremsat et lovforslag om den nye procedure i den kommende folketingssamling ministeriet er også allerede godt i gang med at forberede hvordan den nye it løsning skal se ud

enkelte spørgsmål jeg vil svare på her men jeg vil også bare understrege at hvad der er af spørgsmål ønsker

det her er et lovforslag hvor jeg

ordfører oversender jeg også meget gerne noget men

det konkret fungerer altså at man udbetaler partistøttemidler for en år ad gangen og lægger

modtagende parti om at det skal bruges til politiske arbejde og det er så nærmere defineret i partistøtteloven hvad det er og hvad det ikke er

den næste årlige udbetaling

man kan gå ind og kigge på hvad pengene så faktisk

talerstol og gå nærmere ind i det i forbindelse

både det lovmæssige grundlag og og

arbejdsgangene er i forhold til det så hvis der er noget supplerende i forhold til den diskussion så send det endelig over så tager vi

det samme gælder i virkeligheden i forhold til det

er så sikret mod misbrug som overhovedet muligt og at det jo for eksempel er den enkelte der skal ind med sit nemid

og identificere sig derfor nævner vi jo også her i lovforslaget

misbrug af andres nemid som en af de overtrædelser der er grove og vil føre til det røde kort øjeblikkeligt så en del af de diskussioner der ligger foran os er selvfølgelig vi skal lave lovgivningen

ud fra den aftale som et enigt daværende folketing i foråret vedtog så lad os

model jo er og det var i virkeligheden liberal alliances ordfører der sagde

får vi et system der gælder i det nye portalsystem og også når der

snyderiet end vi retskafne folk i folketinget har fantasi til at forestille

styrken at nu får vi et system som også kan slå til når vores fantasi altså er kommet til kort og vi ikke

evnerne til at udvikle ideer om den form for snyd man vil se i fremtiden det betyder forhåbentlig

at det gør at vi ikke kommer til at stå i en tilsvarende situation det tror jeg at vi alle sammen er er meget meget glade for

oversende noget i forhold til til tidsgrænser

at der vil være mulighed for nogle meget korte sagsbehandlingstider

skal der selvfølgelig tages den tid der skal

udarbejdet noget i forhold til hvordan den konkrete arbejdsgang

i forlængelse af den konservative ordførers indvending jeg har ikke noteret flere konkrete spørgsmål men jeg modtager alle spørgsmål der

rigtig meget frem til det videre samarbejde med

blive skrevet ind i den her lovgivning

man kan fratages dem hvis ikke man overholder loven

svar så jeg er helt præcis på det men det er i hvert fald ikke den her lovgivning der regulerer partistøtte det er partistøttelovgivningen

på baggrund af det gerne tage en drøftelse af om der er behov for

at vi også får sikret at der ikke sker et misbrug af de midler der bliver sendt

skal selvfølgelig have støttemidlerne men der skal ikke svindles med

er bare ikke noget vi regulerer i den her lovgivning men

til adgang til folketinget stemmesedlen eller eller

er forhandlingen afsluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til og indenrigsudvalget og hvis ikke nogen af jer gør indsigelse betragter jeg det som vedtaget

tak til alle for dagens indsats i folkestyrets tjeneste folketingets næste møde afholdes tirsdag den tiende september to tusind og nitten klokken tretten